så god en opvækst for dem som overhovedet muligt derfor valgte vi fra venstres side også at sætte fokus herpå i forhandlingerne med regeringen og det er glædeligt at vi i folketinget er enige om

øget faglig støtte til netværksplejefamilier og plejefamilier der adopterer et barn der tidligere har været i pleje i familien for det andet styrkes grundlaget for at ændre et anbragt barns anbringelsessted så børn og ungeudvalget ikke alene skal tage stilling til grundlaget for anbringelsen men også grundlaget for ændringen af anbringelsesstedet

fra forældre eller barn det bliver præciseret at valg af anbringelsessted skal ske med udgangspunkt i barnets behov derfor vil børn og ungeudvalget for eksempel også kunne beslutte at et barn ikke skal flyttes

det nuværende anbringelsessted

i dag kan barnet allerede påklage afgørelse om anbringelsessted når barnet er tolv år men nu gives der altså også adgang til

kan gives samtykke fra denne alder reglerne for forældrenes samtykke ændres ikke vi finder det positivt at der tilbydes øget faglig støtte til plejefamilier der adopterer deres plejebarn

netværksfamilier med udgangspunkt i at netværksfamilier typisk ikke har samme ressourcer

stærkere uddannelsesmæssig og social baggrund for at varetage omsorgen netværksplejefamilier kan også have et øget behov for støtte

eksempel samarbejdet med de biologiske forældre den øgede faglige støtte til plejefamilier der adopterer deres plejebarn kan blandt andet være medvirkende til flere gode adoptioner undersøgelser viser nemlig at op mod hver tredje plejefamilie ønsker at adoptere deres plejebarn men at de er meget usikre på opgaven da de ved adoption ikke sikres samme støtte som en plejefamilie får

intentionen er at øge sikkerheden for at barnet trives så godt som muligt i sin hverdag venstre mener i forhold til det andet element i lovforslaget at den faglige vurdering der ligger i børn og ungeudvalget vil medvirke til en sikring af at der i forhold til ændring af anbringelsessted fuldt ud tages højde for barnets behov klageadgangen ændres herudover ikke for hverken barn eller forældre hvilket vi også er tilfredse med i venstre vi finder det yderligere naturligt at barnet fra det tolvte år kan give samtykke til ændring af anbringelsessted

jo allerede i dag har klageadgang ændring af anbringelsesstedet er så stor en ændring af et barns hverdag at det giver mening at høre et barn allerede fra det fyldte tolvte år vi forventer at netværksplejefamilier og familier der adopterer et tidligere plejebarn samt børnene selv vil få gavn af øget faglig støtte til familien vi forventer også

styrke børnenes rettigheder at vi kvalitetssikrer en eventuel beslutning om ændring af anbringelsessted det vil helt sikkert også gavne barnet at det nu får ret til at blive hørt i en lavere alder end hidtil

det er jo desværre sådan at det ikke er alle børn og unge som får den gode og trygge start på livet som man kunne ønske sig og der kan være problemer i familierne og hos forældrene som er så store at børnene vil have bedst af at vokse op

de anbragte børn er jo nogle af de allerallermest sårbare og udsatte mennesker der er i danmark og derfor har

som samfund et særligt ansvar for at tage os af dem og skabe de tryggest

som de ikke fik hjemme hos deres biologiske forældre en af de rammer som samfundet kan hjælpe med at skabe for børnene er

eller selvfølgelig nogle familiemedlemmer der er i stand til at tage sig af dem nogle som barnet kender i forvejen

der er en sfi undersøgelse fra to tusind og elleve

netværk eller familie mere stabile anbringelsesforløb og oplever

taler om børn som har en relation til de voksne der tager sig af dem i

eksempel være en moster der siger okay min søster er ikke så god til det her med at tage sig af børnene og

taler om en som måske har været på fødegangen

barnets tilværelse

er mere stabile anbringelsesforløb end

er plejefamilier så er der selvfølgelig også nogle ekstra udfordringer for netværksplejefamilier og det er noget af det som det her lovforslag forsøger

netværksplejefamilier har for så vidt i dag den samme ret og pligt til uddannelse og efteruddannelse og supervision af de her ting som andre typer af plejefamilier de skal være på et kursus

og deltage i efteruddannelse i mindst to dage om året

netværksplejefamilien tit ikke har den samme pædagogiske baggrund som andre typer

derudover kan der selvfølgelig være et ekstra behov for at lære at håndtere konflikter der kan opstå netop fordi man er netværks eller familiepleje altså netop fordi det kan være ens søsters børn man har overtaget så kan der nok være det jeg tror vi alle sammen kender til at søskende er nogle af dem man kan skændes mest med

i særdeleshed gælder hvis den ene har været i stand til at tage sig af børnene og den anden ikke har der opstår selvfølgelig en særlig type af konflikter når det er inden for familien

som har overtaget ansvaret for ens børn og der kan altså være nogle konflikter som man skal have særlig hjælp og støtte til

derfor skruer vi op for rettighederne for netværksplejefamilier og det gør vi

det kan for eksempel være råd eller vejledning i form af samtaler med fagpersoner i starten af anbringelsesforløbet men det kan også være løbende at forebygge og håndtere konflikter med den biologiske

fremover tilbydes til familier som ikke længere er plejefamilier men som har valgt at adoptere deres barn op imod hver tredje

har ankestyrelsens undersøgelse vist

det er jo naturligvis den mest stabile form for anbringelse vi kan komme ud i men undersøgelsen fra ankestyrelsen viste også at rigtig mange af familierne er bange for at føre adoptionen ud i livet fordi de så vil miste opbakningen fra kommunen og det retter vi så op på nu for i overgangen fra at være plejefamilie til at være adoptivfamilie vil der selvfølgelig også være behov for at håndtere den ændrede rolle fra plejefamilie til adoptivfamilie og der kan være brug for fortsat at få hjælp til at håndtere for eksempel barnets forhold til den biologiske familie eller andre problemstillinger der kunne komme i kølvandet på

have været et anbragt barn for os som socialdemokrater er det

essentielt at kæmpe for at alle mennesker får så god en start på tilværelsen som muligt og får lige muligheder med alle andre vi arbejder for at alle skal med og vi knokler for at bryde den negative sociale arv og det her er et af de steder hvor

sårbare og udsatte børn jeg synes vi havde et rigtig godt forhandlingsforløb i forbindelse med satspuljen

over for både venstre og dansk folkeparti jeg tror at dansk folkepartis ordfører

at det her er hjerteblod det er noget af det allervæsentligste og derfor havde vi mange rigtig gode samtaler i forhandlingsforløbet det synes jeg også man skylder at sige fra talerstolen når den slags sker

samråd i spørgetiden med ministeren og under forespørgselsdebatten om barnets reform som dansk folkeparti tidligere har haft indkaldt til derudover har vi tidligere fremsat beslutningsforslag på området hvor vores ønske var at vi gjorde det obligatorisk at bruge de metoder der virker herunder familierådslagning netværksrådgivning

og sammen lægge en plan vi ville have øget fokus på at man i større omfang anvender netværksfamilier og bruger netværkets ressourcer det lykkedes så endelig i satspuljeforhandlingerne at finde nogle gode løsninger på området hvor det overordnede formål med lovforslaget er at styrke kontinuiteten i anbringelserne blandt andet ved i højere grad at understøtte at børn kan anbringes i familier de allerede har en tilknytning til heriblandt

og ved at styrke afgørelsesgrundlaget i sager om flytning fra ét anbringelsessted til et andet vi har desværre set en række sager hvor børn er blevet flyttet fra deres anbringelsessted mod deres vilje så derfor sætter vi

til tolv år det foreslås at styrke afgørelsesgrundlaget i sager om ændring af anbringelsessted så der tages højde for barnets relationer til anbringelsesstedet og desuden stilles flere krav til hvornår et barn kan flyttes derudover får netværksplejefamilier og familier der adopterer et barn eller en ung der tidligere har været anbragt i pleje i familien ret til mere faglig støtte end de har i dag formålet er at sikre at familierne får den nødvendige rådgivning og vejledning med udgangspunkt i familien og barnets eller den unges aktuelle støttebehov i dansk folkeparti støtter vi selvfølgelig op om det forslag

om forbedringer dansk folkeparti tidligere har fremsat

gerne kvittere over for fru pernille rosenkrantz theil for det er rigtigt at

et godt forhandlingsforløb og vi var meget enige om at vi gerne

også børn under femten år med dette forslag kan få indflydelse på deres eget liv når det kommer til at flytte barnet til et nyt anbringelsessted at blive flyttet måske væk fra skole og venner væk fra omsorgspersoner og det kendte er en voldsom ting for et barn derfor er det positivt at der med forslaget skal være mere fokus på kontinuitet samt at barnet får mulighed for at blive hørt og får indflydelse i den forbindelse vil jeg dog bemærke at det er vigtigt at det bliver reel indflydelse og ikke bare en afkrydsningsboks i et skema en undersøgelse fra

bekræfter den mistanke vi alle længe har haft kun fem og tredive procent af børnene føler sig reelt hørt det er ikke godt nok vi bør undersøge hvordan vi kan få ændret den kultur der gør at børn har mulighed for at udtale sig men ikke har indflydelse vi er også rigtig positive over for en ekstra støtte til netværksplejefamilier som regeringen også selv fremhæver er netværksanbringelser ofte rigtig godt for barnet fordi man derved bevarer større tilknytning og kontakt til sin familie dog har netværksplejefamilier måske ikke altid så mange ressourcer og de kan have behov for ekstra støtte ud over eksisterende ret og pligt til efteruddannelse i supervision vi bliver dog fra enhedslistens side nødt til at påpege at plejefamilierne som helhed ikke har ordentlige vilkår vi er stærkt bekymrede

at der ikke er tilstrækkelig tid til supervision og at efteruddannelsen er for ringe vi mener samtidig at når det drejer sig om løn og arbejdsvilkår er der tale om decideret underbetaling

overordentlig tæt på at udnytte menneskers gode hjerter samtidig med at vi risikerer at egnede plejefamilier ikke stiller sig til rådighed fordi økonomien ikke hænger sammen vi skal huske på at det kræver noget at have et barn boende der måske har været svigtet har forældre med misbrug eller på anden måde har haft det svært det er en pædagogisk faglig opgave med hensyn til kompetencen til at ændre anbringelsesstedet

er enhedslisten også enige i forslaget dog med de samme bemærkninger som for eksempel børnerådet er kommet

skal flyttes før en eventuel klagesag er afgjort endeligt alt andet vil være voldsomt indgribende selv om det er nødvendigt kan det opleves som et enormt svigt hvis man skal flyttes ufrivilligt fra et sted hvor man har tæt voksenkontakt tilknytning til omsorgspersoner og så videre

et af de steder vi ikke har knækket koden er for anbragte børn vi ved at kontinuitet har afgørende betydning for børn og unges muligheder for deres personlige udvikling deres trivsel og deres mulighed for at få et selvstændigt voksenliv derfor har vi en vigtig politisk opgave i at blive bedre til at sikre kontinuitet for de børn der har allermest brug for det jeg tror på at vi skal blive bedre til at bruge familien og netværket når forældrene ikke selv kan tage hånd om deres barn måske er der en moster eller en onkel eller en anden vigtig person omkring familien som kan tage sig af barnet vi ved nemlig at der er færre sammenbrud

og at netværksanbragte børn har bedre udviklingsmuligheder end børn anbragt i traditionelle plejefamilier det er en stor opgave mosteren er formentlig ikke uddannet til opgaven på samme måde som andre plejefamilier formentlig er det

at finde ud af de nye roller sammen med barnets biologiske forældre derfor er det vigtigt at vi bakker op om og støtter netværksplejefamilier det samme gælder i øvrigt familier der har adopteret et barn eller en ung der tidligere har været anbragt i pleje i familien vi foreslår derfor en ret til faglig støtte for netværksplejefamilier der ligger ud over den nuværende ret og pligt til efteruddannelse og supervision støtten kan for eksempel være råd eller vejledning i starten af anbringelsesforløbet eller støtte til at forebygge og håndtere konflikter med den biologiske familie støtten kan bestå af samtaler med fagpersoner på området kurser eller undervisning der kan støtte netværksplejefamilien i at imødekomme

eller den unges behov familier der har adopteret et barn eller en ung der tidligere har været anbragt i plejefamilien skal også have ret til faglig støtte støtten skal målrettes den enkelte families konkrete situation og behov

det er mit håb at vi med det her forslag tager et vigtigt skridt mod at give nogle af vores mest sårbare børn håb for fremtiden og jeg vil derfor gerne sige tusind tak til resten af satspuljekredsen for at prioritere den her indsats sammen med os radikale venstre støtter

ud fra partipolitiske interesser men ud fra en fælles interesse om at støtte og forbedre forholdene for nogle af disse mest udsatte børn og unge i vores land alle mine kollegaer der tidligere har været på talerstolen har sagt en række centrale og kloge ting om det med ændringen af afgørelseskompetence øget støtte til netværksfamilier

jeg blot helt kort knytte en kommentar det med netværksplejefamilierne det er jo ikke uden udfordringer at adoptere et plejebarn eller at være den familie

det er det for barnets skyld men det er det jo også for selve familiens skyld der er ikke brug for flere sammenbrudte relationer mellem voksne og børn

alle børn har ret til at blive hørt og blive inddraget i beslutninger som vedrører dem selv det står i fns børnekonvention og det er også en grundværdi for sf i vores børnepolitik men desværre

at godt hvert andet barn ikke følte sig taget med på råd når der skulle tages beslutninger om anbringelsessted det er uacceptabelt og det er bekymrende

rigtig godt at vi med det her lovforslag sikrer flere børn ret til at blive hørt når det gælder flytning af anbringelsessted det at nedsætte alderen fra femten

samtykke giver rigtig god mening for det er en temmelig barsk livssituation at være i som et lille menneske og så skal man ikke opleve at blive kørt over af andre der træffer vigtige beslutninger om ens liv uden at man selv bliver lyttet til vi tror i sf ligesom

er modne nok til at give samtykke hvis de skal flytte ikke mindst hvis de får den rette faglige støtte og de rette midler til at tage en sådan beslutning og det skal kommunerne selvfølgelig bidrage til at børnene har

det er skræmmende når vigtige beslutninger i sager om ens liv bliver taget hen over

vigtigt skridt på den vej vi ved alle sammen godt hvordan det er når styring og kontrol foregår uden ens egen indflydelse det er ikke sundt for et voksent menneske og det er heller ikke sundt for et barn

at lovfæste børns ret til at blive hørt vi

mindst lige så optaget af at det rent faktisk virkeliggøres

måske også grund til at vi fortsat har antennerne ude for

én ting er at lave en ændret lovgivning

og vi vil kraftigt opfordre til at vi sammen i folketinget følger

men også at det i praksis betyder at barnet rent faktisk får mere indflydelse i sager om

konstruktive og gode som de var og at vi har en bred aftale

lovforslag jo er en udløber af og vi støtter bestemt

brug for at nogle tager sig af dem

mad og klæder de har også brug for kærlighed derfor er vi i la også meget positivt stemt over for at når et barn svigtes

biologiske forældre starter man med at se på barnets nære relationer

børn har brug for at blive valgt til

blive elsket de har også brug for at vide hvor de kommer fra

hvis man kan finde en anbringelsesfamilie

en del af familien eller netværket omkring barnet

er ikke nogen nem opgave derfor er det også vigtigt at netværksfamilier får hjælp

om anbringelsessted dette bakker vi også op om det er så vigtigt at høre barnet

er et mindre barn og det er vigtigt at det faktisk sker derude

og det er med til at skabe mere stabilitet i anbringelsen vi hæfter os særlig ved at lovforslaget giver konkrete muligheder for at kunne give mere faglig støtte til netværksanbringelserne og det er en støtte der ligger ud over den efteruddannelse og supervision som familierne i forvejen modtager det er positivt for der er god grund til at vejlede og hjælpe familien til at kunne håndtere konflikter og sikre ro i barnets liv lovforslagets anden del skal styrke børn og unge udvalgets afgørelseskompetence i afgørelser

påvirker anbringelsens stabilitet nemlig afgørelser om ændring af anbringelsessted i tilfælde hvor

og den unge ikke samtykker dertil

lovforslagets anden del

drejer sig om at styrke afgørelsen i sager hvor barnet skal skifte anbringelsessted hensynet til barnets eller den unges behov for støtte imødekommes bedst ved en ændring af anbringelsesstedet ud fra en konkret afvejning af hensynet til kontinuiteten i anbringelsen og formålet med anbringelsen

indholdet og det er jo fornuftigt

meget tid på men jeg bed i hvert fald mærke i at fru tina nedergaard fru

trine mach var inde på hele tankegangen om

set meget meget glædeligt viste at vi har fundet

efter barnets reform som rent faktisk

det synes jeg virkelig vi skal glæde os over så er

og jeg synes vi skal glæde os over at vi har fundet

er børn der bliver hørt men at

også glædeligt at vi har fundet penge til efteruddannelse

med til at styrke afgørelsesgrundlaget for hvornår man kan flytte et barn

og selvfølgelig det som alle har været inde på at styrke hele

også netværksplejefamilier det synes jeg er rigtig positivt og vanen tro

vil jeg selvfølgelig være til rådighed hvis der skulle være spørgsmål under den videre

et barn af en kronisk misbruger

en alvorlig psykisk sygdom og deraf følgende symptomer og konsekvenser så vi taler altså om nogle meget meget sårbare små børn som vi som samfund er nødt til at gøre vores yderste for at tage hånd om

uden samtykke blive lempet målet er at øge muligheden for tvangsadoption for at sikre at bare

og tryg opvækst hos nogle gode forældre med lovforslagets vedtagelse skal det således ikke længere være godtgjort

er ude af stand til at varetage barnets behov det skal alene være sandsynliggjort at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet herunder altså de helt grundlæggende

for alle tvangsadopterede børn

eller anden kontakt med barnets slægt herunder forældrene hvis det er det bedste for barnet

i tilfælde hvor barnet faktisk ikke tidligere har haft kontakt dermed vil indgrebet også blive en lillebitte smule mindre hvis man for eksempel kan fastholde at mormor eller

kan se barnet

uden samtykke når barnets tilknytning til plejeforældrene er så stærk at det vil være dybt skadeligt for barnet at bryde kontakten

seneste lempelse i to tusind og ni

uden samtykke vi vurderer i venstre i lighed med regeringen

for at der er lidt flere børn der får den mulighed

komme på tale at tvangsbortadoptere

er reel også for

som det er i dag forholdsvis stor risiko for at blive underkendt da det i dag skal være godtgjort og ikke alene sandsynliggjort

forældreevnen forældrenes retsstilling er naturligvis meget vigtig også for os i venstre tvangsadoption er en meget indgribende beslutning

helt grundlæggende rettigheder som forældre har til at være forældre men for os vejer hensynet til at børn af forældre helt uden forældreevner også har nogle grundlæggende rettigheder til en opvækst så tæt

når omstændighederne er så ulykkelige som de er i disse familier

der ligner andre børns mest muligt

kommer i en situation hvor de blandt andet får en meget ustabil opvækst

flytte imellem institutioner og plejefamilier

hvor de egentlig hører til det er igen vigtigt for os at understrege at

meget lille lempelse og at retssikkerheden for forældrene fastholdes blandt andet med adgang til at få prøvet sagen ved domstolene det er helt afgørende

regeringen og for partierne i folketinget i øvrigt adgangen til domstolene er essentiel yderligere er vi meget tilfredse med at der med med lovforslaget også sikres gratis adgang for alle kommuner til at indhente gratis bistand fra viso i alle sager om tvangsadoption det er så indgribende at jeg i hvert fald vil råde enhver kommune til at indhente denne helt særlige ekspertise som jeg også synes at vi må anerkende at viso virkelig har fået opbygget vi vil i venstre nøje følge udviklingen på området

overbevist om at alle involverede parter og alle involverede omkring barnet er enige om at indgrebet er så voldsomt at det selvfølgelig skal bruges med meget stor omtanke og stor forsigtighed

jeg er den eneste der får det sådan at når der står tvangsadoption på papiret

bliver man som udgangspunkt en lille smule forskrækket

totalitære regimer hvor mor og far ikke har tænkt de rigtige tanker eller

for bordenden i et eller andet system

får alt til at vende sig i mig og får alle alarmklokker til at bimle og det tror jeg sådan set er godt nok jeg tror det er sådan at de alarmklokker

hvis vi taler om at det har været to børn om året siden to tusind og ni

hvis forældre har den ringeste forældreevne af alle dem på hele årgangen

nu kommer jeg fra en plet i danmark hvor jeg skulle hilse og sige at der var en del forældre

hvis man tager omfanget af misbrug og alt muligt andet med i betragtning hvis vi så tager de to børn der er vokset op i hjem hvor forældreevnen var ringest

ikke sikker på at jeg tør være til stede i de hjem og jeg

nogle børn hvor man på forhånd kan sige at det hjem ikke

så jeg tror at når de fleste af os tænker tvangsadoption

inden for den almindelige normalramme vi selv befinder os og hvor tvangsadoption jo på alle måder ville være urimeligt og måske det mest indgribende

over for en familie men vi taler altså om børn

skal have nogle andre rammer end dem de har fået

sige at det er en lillebitte forandring

et spørgsmål om ordet godtgøre

godtgøre at forældrene aldrig

kan være videnskab der udvikles teknologi der udvikles og som gør at nogle sygdomme

forandrer sig over tid så hvordan kan man dokumentere at folk ikke kan forandre sig det kan være enormt svært og det vil sige at det vi taler om er at forandre

hedder godtgøre til at man skal kunne sandsynliggøre

betyder det at man igennem tunge og grundige undersøgelser kan sandsynliggøre at det her menneske ikke vil være i stand til på noget tidspunkt at tage sig af sit barn

der kan udvikles ny medicin som gør at en psykisk sygdom for eksempel ikke længere

får gjort med lovgivningen fra to tusind og ni

intentionen er den samme men vi bliver nødt til at få forandret det ord

en given situation var barnets tarv at blive bortadopteret

en forhindring fordi de ikke har kunnet dokumentere

forældreevnen det åbner vi altså op for nu og det betyder ikke at det bliver specielt mange flere børn

forældreevnen er så ringe at man vælger at gå ind og

og sådan skal det være det skal ikke være mange der bliver tvangsbortadopteret i vores samfund

vi bekymrede over dette vi er bekymrede for at der bliver begået overgreb på børn og

og derfor skal retssikkerhedsprincipperne være overholdt og dansk folkeparti finder at de næppe vil være overholdt i tilstrækkelig grad hvis man accepterer en ændring fra godtgørelse til sandsynliggørelse

til ministeren vil forældrene få beskikket en advokat og vil barnet blive hørt

eventuelt også få beskikket en advokat efter den gældende adoptionslov kan et anbragt barn bortadopteres uden forældrenes samtykke hvis det er godtgjort at

varigt er uden evne til at drage omsorg for barnet der sondres mellem børn under en år og børn der har været anbragt i mere end tre år for de små børn gælder det at det er en betingelse for bortadoption at forældrene ikke vil være i stand til at spille en positiv rolle for barnet i forbindelse med samvær ministeren bedes redegøre for om forældrenes evne til at varetage omsorgen for barnet indebærer specialundersøgelser udført af uafhængige fagpersoner som for eksempel psykiatere psykologer eller andre relevante specialister med henblik på at afklare forældrenes forhold i dansk folkeparti er vi bekymrede for tabet af slægtskab og det absolutte ved et fuldstændigt slægtsskifte som adoption uden samtykke vil medføre for barnet lovforslaget beskriver at der i særlige tilfælde kan sættes samvær med

ministeren bedes beskrive hvornår der foreligger særlige tilfælde og hvorfor det kun er i særlige tilfælde at der kan sættes samvær det afgørende må være hvad der er til barnets bedste

hvis barnet har søskende kan de så besøge deres lillebror eller lillesøster ved en tvangsbortadoption der er i dag detaljerede krav i serviceloven om høring af yngre

i en børnesag på den baggrund finder vi det mærkeligt at der ikke i lovforslaget er bestemmelser om konkret indflydelse for de børn og unge

om adoption uden samtykke vil ministeren redegøre for om man undersøger om der er nogen i barnets netværk og familie der kunne varetage barnets interesser

et barn ministeren bedes også redegøre for hvor mange børn der kan blive omfattet af reglerne samt hvilke børn der er tale om

ministeren til at kommentere dhs høringssvar som beskriver at dh er bekymrede for at en lempelse af reglerne om adoption uden samtykke kan misbruges til at fratage forældre med handicap retten til at være forældre og have et familieliv ligeledes vil adoption uden samtykke i mange tilfælde være en billigere løsning end støtte til forældrene eller anbringelse i en plejefamilie dh understreger også at adoption uden samtykke aldrig må ske på en økonomisk indikation vi ved at der i mange børnesager bliver begået fejl og ankestyrelsens undersøgelser har påvist dette

at børnesamtalen i anbringelsessager ikke altid bliver afholdt og vi ved også at flere eksperter har dumpet psykologernes

og ufaglige og kritisable og lovstridige vores bekymring går på om man risikerer at tvangsbortadoptere børn på et forkert grundlag vi skal selvfølgelig som samfund altid gøre vores bedste for at skærme børn mod overgreb misrøgt og andre ting

for eller imod anbringelser men det handler om at det er de rigtige børn der bliver anbragt på det rigtige grundlag og derfor er vi bekymrede

det her lovforslag og og vi

bliver desværre født ind i familier hvor forældrene ikke kan tage sig af dem med det her lovforslag vil vi gerne give en lille gruppe børn chancen for faktisk at blive fuldgyldige medlemmer af en ny familie udenlandske undersøgelser peger på at adopterede børn og unge klarer sig bedre end anbragte børn og unge adopterede børn og unge har bedre fysisk udvikling og klarer sig bedre i skolen end anbragte børn og unge samtidig er deres adfærdsmæssige og mentale problemer mindre men som venstre og socialdemokraterne også har været inde på

er det et voldsomt skridt at adoptere hvis forældrene er imod beslutningen jeg har det også

alle børn fortjener kærlighed og omsorg når de vokser op og derfor giver det i helt særlige tilfælde mening at barnet eller den unge adopteres af personer der faktisk er i stand til at give den tryghed omsorg og kærlighed folketinget ændrede reglerne for adoption uden samtykke i to tusind og ni fordi der indtil

flere børn men alligevel kan vi se at

vi opnår det der faktisk var intentionen tilbage i to tusind og ni det har nemlig vist sig i en gennemgang af sagerne at der har været forskellige forhindringer forbundet med det dels har det været meget svært at godtgøre at forældrene har været helt uden forældreevne som

at være en del usikkerhed forbundet med det her skel vi havde lavet mellem om

er derfor vi går ind og ændrer på det nu samtidig synes

på sin plads at bruge folketingets talerstol til at understrege at den her lov ikke må bruges til at tage børn fra handicappede forældre som godt kan være gode forældre hvis de får hjælp det forhold at en forælder har nedsat fysisk funktionsevne og har behov for for eksempel praktisk hjælp er ikke i sig selv et udtryk for at forælderen er uden forældreevne forældrene skal konkret og rettidigt modtage den støtte og kompensation som deres funktionsnedsættelse

det handler om børn deres barndom og deres fremtid

barnet væk fra jer motivet fra kommunens side er alene at spare udgifterne til plejefamilien da adoptionen jo er billigere fordi kommunen sparer vederlag og faglig supervision til plejefamilien jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan

ikke er udarbejdet korrekt når vi ser alle

i de her sager som ankestyrelsen også har beskrevet er ordføreren så ikke bekymret for at der kan ske nogle tvangsadoptioner som ikke burde ske altså vi indkaldte tidligere

minister annette vilhelmsen som faktisk

anbragt som ikke skulle have været anbragt er

det eksploderede helt vildt men det vi taler om her er jo rent faktisk at tage den bekymring fra kommunernes

skruet sammen på hvor man skulle godtgøre

et spørgsmål om at vi gerne vil åbne en lille smule

børn som vi som samfund er forpligtet på at sikre så god en opvækst som muligt og vi ved at mange anbragte børn har det sværere end andre børn på en lang række parametre trivsel uddannelse og så videre det har flere af mine kolleger været inde på og det har også sfis seneste undersøgelse om anbragte børns trivsel vist os alle sammen i sidste uge adoptioner og anbringelser er rigtig gode muligheder som kan give børn hvis fremtid ellers kan se dybt ulykkelig og håbløs ud en god opvækst den rigtige adoption kan give et barn et helt nyt liv med den omsorg tryghed stabilitet og udvikling som vi alle sammen ønsker os ikke bare for vores egne børn men for alle børn i vores samfund når det er sagt er tvangsadoption en af de mest indgribende foranstaltninger man som myndighed kan foretage ved at bortadoptere børn uden deres forældres samtykke er

at røre ved nogle af de mest grundlæggende rettigheder både for barnet og

er derfor fuldstændig afgørende for sf at tvangsadoptioner foretages på et velunderbygget og fagligt stærkt grundlag jeg får lidt lyst til at sige at det skal være ordentligt og solidt

sige helt tydeligt at fra sfs side er det klart at det her lovforslag ikke må

en spareøvelse der må ikke være en økonomisk begrundelse for at det er den her foranstaltning man som kommune vælger og jeg tror heller ikke at det er kommunernes eller kls baggrund for at have ønsket sig lempelser i lovgivningen men det er vigtigt at sige at lempelserne hverken i dag

kan legitimere spareøvelser i kommunerne på det her område

eller i fald god dokumentation for at det ikke bliver tilfældet alle anbringelsesforanstaltninger skal være til barnets bedste også de indgribende tvangsadoptioner

til tvangsadoptioner og kommunerne synes ikke at der siden lovændringen i to tusind og ni har været foretaget tilstrækkelig mange tvangsadoptioner ifølge bemærkningerne til loven ønsker kommunerne

kommunerne og ministeren mener der er behov for og det mener jeg ikke polemisk

gerne bede ministeren i al mindelighed om

for børn kommunerne og ministeren forventer at de foreslåede lempelser kan hjælpe og hvori

så en anden udfordring ankestyrelsens mange praksisundersøgelser har gang på gang vist at kommunerne laver fejl det gør alle mennesker det gør kommunerne også en undersøgelse der fulgte op på barnets reform viste at

kommunerne i halvfjerds procent af de undersøgte sager ikke holdt de børnesamtaler som de

der var fejl i sagsbehandlingen i to ud af tre af de undersøgte anbringelsessager

påpege det faktum at kommunerne som alle mulige andre begår fejl

her opgave som er så svær at løfte hvornår er det man kan godtgøre

vil antallet selvfølgelig fortsat være lille i forhold til at sikre kommunerne den tilstrækkelige ekspertise på området

vil foretage nok i gåseøjne tvangsadoptioner til at kunne have den specialviden det kræver og som må være nødvendig for at foretage en så indgribende og kompleks

foranstaltning det skal indhentes og sikres på anden vis og det var også noget af det som venstres ordfører var inde på

tænke en anden måde at organisere det på

det kan give mening at placere kompetencen til at træffe beslutninger om tvangsadoptioner under en anden myndighed jeg står ikke med et klart svar på problemstillingen men jeg mener egentlig vores pligt som lovgivere at forholde os til det

endelig vil jeg sige at tvangsadoptioner jo ikke må være erstatning for andre sociale foranstaltninger det må ikke lappe nogle huller som er opstået af en manglende tidlig og forebyggende indsats

en lappeløsning for børn eller familier som af den ene eller den anden grund ikke har fået de sociale tilbud som de burde have haft

tidlige og forebyggende indsatser og vi skal gøre alt hvad vi kan for at opspore problemer så tidligt

kan gribe ind med de rigtige sociale indsatser inden det

det er med thomas adelskovs ord i

den fornemste opgave at undgå at tvangsfjerne eller tvangsadoptere børn det betyder ikke at man kan undgå det men det skal være det der er i vores fokus så lad mig slutte af med at sige

her fokus skal være det betyder ikke at vi ikke vil diskutere det her men vi har brug for nogle afklaringer af de sidste

forældre og sit biologiske ophav jeg må ærligt indrømme at vi er meget bekymrede i enhedslisten over det her lovforslag vi kan selvfølgelig godt læse at især børneorganisationerne støtter op om

men vi er samtidig bekymrede for at der er tale om eller kan blive det en spareøvelse

om at give ret til støtte til adoptivfamilier der har haft et adopteret barn anbragt før adoptionen er det langt billigere at tvangsadoptere end at anbringe og det er ikke løsningen på store kommunale udgifter at fjerne børn for bestandig hvis det ikke er absolut nødvendigt

derfor kan man heller ikke bare sige at en ny familie hvor mor ikke har et handicap eller far ikke har et misbrug altid vil være det bedste for et barn det er besnærende men det kan man ikke derfor er vi meget bekymrede og vi har behov for at få svar på en lang række spørgsmål

at tingene kan rette sig er det vigtigt at skabe nogle varige rammer omkring barnet så barnet ved hvordan dets liv vil forme sig og barnet således får mulighed for at binde sig i disse nye relationer

blive elsket det er ikke nok for børn at blive passet og passet på derfor kan der også være situationer

forældre er så dårlige at en adoption kan komme på tale selv om forældrene ikke har givet deres samtykke det er meget meget få tilfælde

vil gerne understrege at det er vigtigt at ingen veje har været uprøvede i forhold til at inddrage forældrene før en sådan voldsom beslutning bliver truffet

vi står med et svigtet barn med dårlige livsvilkår må det være barnet vi fokuserer på snarere end barnets forældre der jo står i en på alle måder ulykkelig situation international forskning viser at børn der adopteres vokser op med bemærkelsesværdigt

og vilkår set i sammenligning med børn der er vokset op i pleje eller på institutioner det at blive valgt til er afgørende for os at høre til at blive elsket intet kan slå den omsorg og kærlighed der gives af voksne der har valgt et barn til for livet

at forældrene aldrig ville kunne tage sig af deres barn derfor ændres betingelserne nu fra at det skal være godtgjort til at det skal være sandsynliggjort at forældrene ikke er i stand til at kunne tage sig af barnet varigt det vil dermed blive lettere at foretage tvangsadoptioner og man må formode at der vil komme flere tvangsadoptioner i kommunerne med denne lov dertil kommer at reglerne lempes således at der ikke længere bliver lavet en sondring

tre år lempelsen vil også betyde at der må forventes flere tvangsadoptioner loven fra to tusind og ni viste at der kun var et meget lavt antal tvangsadoptioner og det vurderes fagligt af socialministeriet at der er behov for at kunne gennemføre flere tvangsadoptioner som alternativ til de langvarige anbringelser de konservative støtter lovforslaget men vi ønsker også samtidig at tilkendegive at det er et område hvor vi vil følge udviklingen således at antallet af tvangsadoptioner ikke pludselig eksploderer det vigtigste for os er at sikre den bedst mulige opvækst

set alle har jo været inde på det med

skal stilles spørgsmål fordi vi skal lukke alle flanker

også opfordre til at i gør fru karina adsbøl kom med en kaskade af

igen lad os få dem skriftligt så vi kan få vendt alle de ting for det er jo meget relevante spørgsmål nu

inde på det fordi og det er måske også det som det her er et udtryk for det giver anledning til debat

jo alt andet lige fordi det er indgribende det er det mest indgribende jeg tror vi alle sammen

reagerer som fru pernille rosenkrantz theil også sagde

det er selvfølgelig de børn som vi

er lidt flere så er det en indgriben i det menneskes liv

og det er faktisk til fru trine mach

i al venlighed og jeg svarer også i al venlighed for vi kender hinanden

vi godt gøre

voldsom foranstaltning på grund af en spareøvelse jeg synes også

afstand der måske har været måske

at man er meget meget meget forsigtig

er inde på at der

set ikke nødvendigvis enig i jeg er meget mere enig i at vi

de muligheder og det er ikke en spareøvelse med så få børn

det jeg kan sige er at er der børn i situationer

så er det en mulighed og den mulighed skal man selvfølgelig bruge

der er inde på det med kommuner der laver fejl

meget opmærksom på jeg var i praktik i horsens kommune i mandags og der talte

det var meget berigende berigende forstået på den måde at

sætte det på dagsordenen på et

på grund af nogle omstændigheder hvor man

og det andet så tæller det rent faktisk som fejl det betyder at vi måske skal ind og kigge på systemet

reagerer vi jo og det skal vi jo gøre hvis vi ser så så voldsomme fejl og tal der går i den forkerte retning

alle de spørgsmål som jeg virkelig vil opfordre jer til at sende så vi

lovforslag hvor vi står på et massivt og sundt fundament

biologisk slægt så hvorfor er det så kun i i særlige tilfælde og hvad

vi vil jo gerne sikre at børn har nogle nære relationer til deres netværk og til deres ophav og hvis det er børnenes ønske

på det kan godt være at en mor eller en far har haft nogle udfordringer og problemer i livet

ministeren skal sige at selvfølgelig

vi ved jo godt at man ikke kigger på netværkets ressourcer i dag det er jo netop derfor vi i satspuljeforliget har sat ind i forhold til øget fokus på brug af netværksanbringelser